hundrede og seks integrationsministeren lovforslag nummer l en hundrede og syv beskæftigelsesministeren lovforslag nummer l

og otte økonomi og erhvervsministeren lovforslag nummer l en hundrede og ni anne grete holmsgaard ole hækkerup per clausen beslutningsforslag nummer b syv og halvtreds

i dag har statsministeren udpeget miljøministeren og ministeren for nordisk samarbejde og fødevareministeren til miljøministeren og ministeren for nordisk samarbejde er anmeldt følgende spørgere flemming møller mortensen jørn dohrmann bente dahl per husted

rené christensen til fødevareministeren anmeldt følgende spørgere flemming møller mortensen kristen touborg bente dahl og benny engelbrecht

taletiden på noget tidspunkt til miljøministeren så lad os se om ikke vi kan nå de fem det er miljøministeren enig i også og så er der fire til fødevareministeren

det er op til medlemmerne selv hvis man overskrider bare en gang så er det kun fire og så er der en der ikke får lov at stille spørgsmål til miljøministeren så jeg synes at en god start på året er hvis alle er lidt kollegiale

første der får lov at stille spørgsmål er herre flemming møller mortensen til miljøministeren og ministeren for nordisk

tak der var lyd på jeg vil gerne i dag stille nogle spørgsmål til miljøministeren vedrørende naturens tilstand

er megen aktualitet over det i dag fordi miljøministeren allerede har været ude i medierne som følge af en helt aktuel dagsdebat på området

men også i samråd og i et utal af spørgsmål diskuteret

om hvor alvorligt det står til jeg tror egentlig ikke at der hersker nogen tvivl om at det står alvorligt til men graden af alvoren er nok den der nærmere kan diskuteres dog kan jeg godt

videnskabernes selskab holdt

en konference sidste år i april måned hvor man rent faktisk opgjorde hvordan

på samtlige væsentlige rapporter og videnskabelige analyser som alle sammen

at naturens tilstand er dårlig sidste år

der fra miljøministeriet en pjece som hed natur og miljø i balance i den står der i det indledende at indsatsen giver resultater

siden to tusind og et har fået mere natur og flere beskyttede områder jeg forstår

er den aktuelle udtalelse i dag hvor ministeren siger at landbruget er en væsentlig del af problemløsningen samtidig siger ministeren og jeg citerer samtidig skal vi huske på at den danske regering arbejder på at flytte landbrugsstøtten fra individuelle landbrug til miljøformål for på den måde at fremme en indsats for forbedret biodiversitet det vil jeg meget gerne

naturen sådan at forstå er i tilbagegang når vi

der må jeg også bare konstatere at det jo desværre ikke er overraskende og at det desværre heller ikke kun er et dansk fænomen det er et

den rapport som vi afventer her i løbet af ganske få dage

er så den der er omtalt i dag nogle af de ting der i hvert fald også bliver nævnt er at rapporten netop også peger på at mange af de indsatser vi gør virker de gør en forskel

så har det en positiv effekt når vi måler tilstanden i vores

fået det bedre når vi måler på visse vandløb

forbedringer at spore så siger jeg fuldstændig rigtigt

er klart at landbruget er en vigtig bidragyder i det her tilfælde

hidtil det skal landbruget også være fremadrettet netop når vi taler om vores vandmiljøplaner

nedbringe udledningen af kvælstof og så videre

det er derfor når landbruget nu står for to tredjedele af det danske areal

det er indlysende at landbruget er en vigtig spiller

støttemidlerne eu støttemidlerne

berørt i det svar jeg fik fra ministeren det var i og for sig

ministeren siger at initiativerne

er sat i værk forbedrer naturens tilstand vil jeg gerne spørge

i samme artikel og det er fra

er der en professor kaj sand jensen fra universitetet her i københavn som siger vi er gået fra at gøre en pæn indsats på naturområdet til at gøre det rigtig skidt han slutter af med at sige

jeg er altså enig med professoren fra københavns universitet i at indsatsen i danmark til glæde for naturen

også til glæde for al den velfærd der ligger for mennesker i dag og forhåbentlig

jeg skal gerne gå mere specifikt ind i det

konkret sådan at regeringen

arbejder fremadrettet på netop at sige

at arbejde i retning af at noget af landbrugsstøtten kan gå fra den individuelle landbrugsstøtte til blandt andet miljøformål

slå fast at tilbagegangen i

et langt sejt træk når vi nu om et par dage kan få mulighed for at læse den her rapport i detaljer jamen så vil der være dokumentation for at der bestemt også sker forbedringer

blandt andet med grøn vækst blandt andet når vi udlægger vådområder blandt andet når vi udpeger nationalparker og så videre det er alle sammen instrumenter som i hvert

er med til at forbedre tilstanden

hele den diskussion om biodiversitet var jeg netop

inde at sige at vi har et nationalt spor men

et internationalt spor for det her er

dansk problem det er det vi har lovet både i forhold til fn konventionen

og det er her jeg løfter pegefingeren det gør professorerne og videnskabsfolkene også og siger vores indsats i danmark er for ringe

miljøministeren hvad er det vk regeringen vil gøre med modulationsmidlerne som det hedder altså hektarstøtten har man sat noget af på finansloven to tusind og elleve ligesom

hektarstøtten over til de følsomme sårbare naturområder

siger vil være forbundet med sund fornuft hvad gør man i 2011 er det tom snak eller er der handling er man i dialog med landbruget eller er man

at vi har en målsætning om lige præcis på eu niveau at arbejde i den retning så kan jeg ikke komme det nærmere eftersom det

jo er igangværende forhandlinger det jeg synes

et noget forfejlet billede fra socialdemokraternes side

taler om beskyttede områder det er ganske enkelt ikke korrekt at det er elendigt fat

i nagoya i japan under den store biodiversitetskonference i efteråret netop får lavet en stor international aftale på det her område så bliver der blandt andet en målsætning om at vi skal sikre at ti procent af

nationalt er atten procent af de danske områder beskyttet så jeg synes ikke det er korrekt at skabe et billede af at den danske natur som sådan er i en elendig forfatning og at der intet gøres jeg tager bare det her eksempel for at gøre det

til miljøministeren der er de sidste par dage

afholdt nogle møder rundtomkring i landet

og jeg vil da gerne spørge miljøministeren om det ikke gør indtryk at så mange af man kan sige danmarks

arbejdsgivere har de her problemer i dag

de krav de bliver stillet over for

er sat i gang med at hvor mange arbejdspladser det drejer sig om

vi nu gennemfører yderligere stramninger eller en hurtigere implementering af for eksempel vandmiljøplaner end

det noget der gør indtryk på ministeren og hvornår kommer der eventuelt et svar på det

redskabet og diskussionen i alt det her er lige præcis implementeringen af hele eus vandrammedirektiv hvor vi jo har truffet en

i forbindelse med grøn vækst aftalen om at

op i to bidder og at vi tager den første periode her hvor vi netop siger at vi har nogle aktuelle vandplaner nu som er ude i høring de aktuelle vandplaner håndterer

skabe en en forbedret tilstand

i naturen men det skal

handler om at vi stadig væk også vil have et erhverv i danmark og skabe mulighederne for

der er et erhverv og også et erhverv i forhåbentlig fremgang vi har set at det har været meget vanskelige tider

at gøre det her og det er også baggrunden for at vi netop siger at de titusind

vi skal analysere de bedste virkemidler der hvor vi får mest miljø for pengene og samtidig også gøre det i en samfundsøkonomisk kontekst altså

til at koste af arbejdspladser af brug og så videre

håndtere den her balance der handler om benyttelse beskyttelse et erhverv og en naturbeskyttelse

kommer nogle resultater ud af alle de her ting vi sidder og diskuterer herinde derfor er jeg nødt til

hvis vi render langt foran alle

de andre lande koster det x antal arbejdspladser i danmark hvor mange arbejdspladser synes regeringen

svar her det der også er vigtigt at sige

jo gerne spørge om regeringen er parat til at opsige forliget med de radikale sådan at vi kan komme videre og levere det vi hele tiden har sagt

forskellige virkemidler som skal bidrage til at få nedbragt kvælstofudledningen og en række af de her udvalg har vi en forventning om kommer med med deres resultater af arbejdet

nu sender vi de konkrete vandplaner ud i en høring en høring der jo kører helt frem til april måned

den første del af opgaven som berører de ni tusind

har sendt i udvalg altså bliver klogere på nu og får analyseret nærmere

meget meget vigtigt at vi netop bruger den tid på de ting

så skal vi også huske på i hele den her diskussion at når vi har for vane

at sammenligne os med de øvrige lande i europa og jeg er helt enig i at der selvfølgelig skal være og eksistere rimelige konkurrencevilkår er

danmark er et meget intensivt dyrket land og et land hvor vi altså også er udfordret med at vi har lavtliggende fjorde osv

vi skal have lige forhold for konkurrerende lande

det her miljøforlig med de radikale er man parat til fra regeringens

opsige det her forlig sådan at vælgerne har noget at forholde sig til det

nu handler regeringen de gør noget de prøver på at løse vores

så snart der kommer nogle delresultater

som regering er parat til at handle på de delresultater

klart svar på er regeringen parat til

er meget vigtigt at de arbejdspladser ikke forsvinder ud af danmark

klart svar på et klart spørgsmål jeg synes

vi har aktuelt et husdyrlovforslag under behandling her i i salen hvori der netop er en række miljøforbedrende tiltag og hvor jeg har en forventning om at vi ganske snart kan fortsætte lovbehandlingen fordi der netop aktuelt lige

så jeg har ikke på nuværende tidspunkt nogen aktuelle planer om at opsige noget forlig på det her husdyrområde da jeg anser

hvad angår det andet spørgsmål om når vi får ny viden fra et udvalgsarbejde jamen det er da klart at vi skal agere på den viden vi får

de resultater kommer her i løbet af to tusind og elleve og det er da klart at dem skal man reagere på baggrund

hvis spørgerne er ved podiet

kan ministeren bekræfte at ifølge helsingforsaftalen som er samarbejdsoverenskomsten mellem danmark finland island norge og sverige om det nordiske samarbejde fra nitten to og tres skal nordisk ministerråd følge nordisk råds anbefalinger vedrørende budgettet det fremgår nemlig af helsingforsaftalen

citerer fra § 64

skal fremlægge sit forslag til budget for nordisk råd til udtalelse nordisk råd kan foreslå

ændrede prioriteringer inden for den af ministerrådet angivne finansielle ramme hvis ikke særlige omstændigheder kan anføres skal ministerrådet følge rådets anbefalinger når det gælder budgetdispositioner inden for den

finansielle ramme kan ministeren bekræfte at regeringen har til hensigt at opfylde de forpligtelser som helsingforstraktaten tilsiger

nu sidder jeg ikke selv med helsingforsaftalen i hånden så jeg

citerer korrekt fra den aftale jeg mener også

når vi laver budgetplanlægning budgetplanlægning fremadrettet og jeg

givet når jeg har mødtes med udvalget i forhold til at vi har den

i efteråret to tusind og ti har der været forhandlinger mellem nordisk råds budgetgruppes formand og ministeren for nordisk samarbejde da ministeren var formand for nordisk ministerråd om nordisk ministerråds budget for to tusind og elleve her blev der indgået en budgetaftale som senere resulterede i at nordisk ministerråds budget blev vedtaget på nordisk råds session hvoraf det fremgår af betænkning

jeg citerer fra betænkningen at inden for rammen af kulturministrenes budget skal der reserveres en

millioner for at etablere en nordisk kulturfestival

så derfor er det naturligvis

lige at koordinere det her med

det fremgår umiddelbart klart af budgettet hvordan der er prioriteret

i den forbindelse søger

sådan overordnet principielt er minister for de her spørgsmål begrundelsen for spørgsmålene er at få belyst den proces der foregår i øjeblikket med hensyn til udmøntningen af beslutningen om at der skal afsættes de her en

millioner på det nordiske budget for to tusind og elleve med henblik på at afholde en nordisk kulturfestival ved sessionen her i københavn

arbejdet med kulturfestivalen skal sættes i gang hurtigst muligt op til nordisk råds session her i folketinget til efteråret

spørge ministeren om hvordan man kan forvente at de økonomiske midler der foreligger en politisk aftale om for det gør der mellem nordisk råds kulturudvalg og

udmøntet uden bureaukratiske forsinkelser fra nordisk

en sikkerhed for at den planlagte kulturfestival bliver til noget

og jeg vil lade spørgsmålet gå videre til min kollega kulturministeren som alt andet lige disponerer på det her område og det er det tilsagn

for vi går tilbage til miljø og et emne som vi har haft oppe tidligere i dag

tilbagegang der bliver færre og færre dyrearter

sagde ministeren selv at landbruget spiller en vigtig rolle hvis udviklingen skal vendes men hvad gør regeringen reelt for at skabe bedre balance mellem landbrugsproduktion og så naturens mangfoldighed

og det vi kan se ifølge ministerens egne oplysninger

i to tusind og ni to og halvtreds procent

og mener ministeren at vi har gjort nok

at få sprøjtehyppigheden

landbrugets vigtige rolle i det her

jo netop også har bidraget til markante kvælstofreduktioner

vi faktisk set gennem årene qua de vandmiljøplaner som har været gennemført og det er jo vandmiljøplanerne som nu

jeg enig i diskussionen om belastningen når vi taler om anvendelse af pesticider

forkert blot at se på hvor mange gange så at sige man kører ud

hvilken belastning det har når man gør det så jeg synes

simpelt bare at sige at nu har man

behandlingshyppighed der er så og så høj for det afhænger selvfølgelig også meget af hvor belastende

i hele grøn vækst aftalen

af initiativer som både handler om

hele kvælstofreduktionen hele det her område som jo

at behandlingshyppigheden er to og halvtreds procent to og halvtreds procent over den målsætning som regeringen selv har

landbruget har

kan vi konkret se at

gøre debatten lidt mere nuanceret

tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed ikke kun dansk fænomen det er et globalt fænomen det er vi helt enige om men jeg synes der er en meget stor

mens biodiversitet i høj grad er et regionalt og lokalt problem hvor man kan gøre noget regionalt og

at biodiversiteten får samme opmærksomhed som

helt konkret ind og siger at biodiversitet skal være en folkesag lige så vel som klimadebatten er det altså det at vi hver især forstår hvilke konsekvenser det har når naturen er i tilbagegang og det vil sige at alle de initiativer vi tager i forhold til at stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed kan vi godt sidestille i forhold til de lokale nationale initiativer vi også tager når vi taler om klimadagsordenen altså når vi taler om et fossilfrit danmark

klimaaftale en stor cop15 i danmark og cop16 i mexico

cop10 i nagoya på biodiversitetsområdet og har en efterfølgende i indien jamen så er det samme princip vi arbejder efter altså at vi laver store internationale aftaler og at vi også udmønter dem nationalt for det er nationalt man hver især selvfølgelig skal levere resultaterne

ikke at gøre noget lokalt og regionalt og det er det

men en vigtig spiller i det her er jo landbruget og der er vi jo igen mere på det regionale

jeg har meget svært ved at se at landbruget egentlig går aktivt ind i det her jeg har meget svært

at landbruget bruger enhver lejlighed til at få udskudt tingene og ikke går ind og tager ansvar ministeren har selv været inde på at to tredjedele af arealet

hvordan kan vi få det her landbrug til at være mere innovativt

bidrager i den her sammenhæng

når vi netop taler om vores vandmiljøplaner om de skærpede miljøkrav som vi

til dyrkning til gødskning og alle de ting

har landbruget leveret enormt mange forbedringer og landbruget skal også fremadrettet levere forbedringer og det er klart at der har man diskussionen om hvordan det sker i den rette balance i den rette dosering fordi vi stadig væk også skal sikre os at vi har et dansk landbrug altså at vi stadig væk har et erhverv i danmark

landbruget en vigtig spiller det landbruget fuldstændig klar over og jeg synes i høj grad at vi ser resultaterne af de her vandmiljøplaner og at vi også fremadrettet kommer til at se det

at vi fremadrettet skal holde fast netop i det billede af at landbruget

umådelig vigtig spiller når vi har den store biodiversitetsdiskussion også og den synes jeg sådan set også landbruget har taget rigtig godt fat i med de mange udspil der kommer om et bæredygtigt landbrug i danmark

også at ministeren henviste til det lovforslag der hedder l tolv om

det er i forbindelse med det jeg har nogle spørgsmål til

er et lovforslag der har været meget fokus på og det er faktisk sådan

der er stillet seks og halvfems spørgsmål og

alligevel selv om der er stillet så mange spørgsmål og givet så mange svar står jeg stadig væk tilbage med nogle spørgsmål og det er

og hvis vi nu kigger femten til tyve år frem

vil få områder i danmark

vil komme ud for at man ikke længere kan få de her miljøgodkendelser der lægges

op til at man skal tage den samlede udledning af ammoniakfordampningen

arbejder meget for at få dyrene ud af staldene vi vil gerne øge de økologiske arealer og derved får vi også en højere fordampning der er mit spørgsmål til ministeren om ministeren

med i sine overvejelser hvordan det her vil påvirke de her yderområder man er vant til at man har en cyklus hvor landbruget sætter deres materiel i stand staldene bliver løbende moderniseret og derfor er der jo mange af de her bierhverv som vi så tit snakker om at landbruget også genererer

vil forsvinde i de her yderområder hvor man ikke skal ud

hvordan man vil håndtere den del når vi når

til tyve år hvor der faktisk vil være store arealer hvor man ikke vil kunne

ammoniakbelastningen fra landbrug i følsomme naturområder det er

også i det her lovforslag som handler om netop

dyrevelfærd som handler om

at vi kommer til at se færre men større brug i fremtiden

med til at skubbe

det ske i områder

væksten kan ske på en miljømæssigt forsvarlig måde

der nu skal belyses det er korrekt er stillet en lang række spørgsmål og det er vigtige spørgsmål

at få belyst hvordan man går ind og

udvider de steder hvor det rent faktisk er muligt at udvide

lov til at forrente sig inden man går ud og nedlægger de her erhverv men jeg ser endnu længere frem og det

der er områder hvor man siger at naturen ikke kan optage

der må man bare sige at det altså er svært når vi nu gerne vil have dyrene ud af staldene det er svært når forbrugerne gerne vil have lærkevangmælk hvor koen kommer ud på græs det er svært når vi gerne vil have økologiske grise som går ude på ude på marken der er teknologien ikke så nem at få fat i i forhold til at begrænse ammoniakfordampningen og der er spørgsmålet og det er der ikke rigtig kommet nogen svar på endnu hvordan løser vi også den udfordring

at vi ikke fuldstændig lukker et

fremtidsperspektiverne i det her er lige præcis at udvikle miljøteknologi som ikke kun kommer danmark til gavn men som sandelig kommer hele verden til gavn og det er så

sælge det på de store markeder men lad os nu blive

i den danske muld så at sige og netop fokusere på

det handler om at få den korrekte kortlægning af

kan sikre at det ikke er de steder vi vedbliver med en udvikling men at vi i højere grad sikrer at ammoniakbelastningen sker på steder der kan tåle det samtidig med det

miljøteknologiske landvindinger som gør at man jo i højere grad kan blive

afvikler muligheden for at have hold af dyr

også være områder som ikke vil opleve den vækst der er i det og den mulighed for at skabe nye arbejdspladser

udvikle deres landbrug og det har sat utrolig meget gang i de følgeerhverv som der er her tænker jeg jo på smede murere og andre som er ude at lave de her investeringer

vil være ret store områder i danmark hvor den udvikling simpelt hen vil gå i stå om femten til tyve år der vil man kunne se at yderområderne igen vil blive klemt

give et billede af at det nærmest var alle arealer i danmark som var ammoniakfølsomme områder

korrekt når vi netop går ind og ser på prognoserne i forhold til

ergo er et erhverv der stadig væk har masser af udviklingsmuligheder at

det handler om at skabe udviklingsmulighederne lige præcis der hvor vores land kan holde til det

igen den vigtige balance den vigtige diskussion af hvor

er den udvikling skal ske

danmarks natur det er jo et emne der bliver sagt rigtig meget om landbrugets bæredygtighed er præget af at landbruget har en gæld på tre hundrede og

milliard kr som vitterlig tynger likviditeten og driften rigtig meget naturen har det heller ikke godt

står her med en artikel som siger at hver fjerde art betegnes som truet i danmark

dyre og plantearter

så lige tingene kobles jo det gør de fordi miljøministeren siger i jyllands posten i dag

og jeg citerer landbruget er en vigtig del af løsningen af miljøproblemerne og naturproblemerne fordi landbruget forvalter op mod to tredjedele af danmarks areal samtidig skal man huske på at den danske regering arbejder på at flytte landbrugsstøtten fra individuelle landbrug til miljøformål for på den måde at kunne fremme en indsats

at forbedre biodiversiteten mit spørgsmål til fødevareministeren

er det danmark og regeringen har gang i på det her område

miljøministeren tidligere i dag at det er noget der foregår

det er jo sådan at danmark har muligheden for selvstændigt at flytte midler fra den direkte hektarstøtte til driftsjord til at lave en omlægning

en højere støtte til de særlig miljø og naturfølsomme arealer jeg synes jo det må være rigtigt når bæredygtigheden i såvel landbrug som natur virkelig er under pres at man prøver

få tingene forbundet

de særlig miljø og naturfølsomme arealer ud hvad sker der i danmark

tak for det og tak for spørgsmålet

er uhyre vigtigt at man tænker sig rigtig godt om

man skaber denne samhørighed mellem

en del af de opgaver der ligger her tænker jeg

tænke os rigtig godt om og prøve at finde nogle intelligente løsninger jeg tror der er to overskrifter på det her den ene er at gøre indsatsen for miljøet

jeg tror vi i fremtiden skal gøre det mere specifikt og målrettet

den anden overskrift hvordan kan vi koordinere nogle af de her opgaver her tænker jeg selvfølgelig på

slå to fluer med et smæk og her vælge at man i udvalgene har fokus på blandt andet vores lavbundsjorde

kan hente forskellige former for biomasse

er med til at hæmme udvaskningen af kvælstof

tror jeg må være en grundregel for os alle her i salen men hvor hvor lang tid skal man tænke sig grundigt om

på tiende år og man har ikke gjort noget landbruget kommer til at skylde flere og flere penge gælden bliver større og større og listen

plante og dyrearter der får det dårligt

til ministeren vil man afvente at eu griber til nogle nye muligheder eller har man fra regeringens side allerede i to tusind og elleve tænkt sig at gøre noget har man gjort noget ligesom socialdemokraterne hvor vi i vores finanslovforslag har sat fem hundrede million kr altså en halv milliard kroner af

har en del med at gøre nemlig eu midlerne er der netop i grøn vækst

frem til to tusind og tretten sat godt og vel tretten milliard

til at fremme de her opgaver under en række forskellige overskrifter det synes jeg er en aktiv måde

at anvende alt hvad vi overhovedet kunne trække hjem fra eu under søjle to

de modulerede midler plus den medfinansiering

det kræver fra danmark det er i hvert fald et udtryk for at man er helt opmærksom på det her og at man ønsker at bruge de ressourcer

andre elementer end regeringens politik fra to tusind og et

der har været priser på afgrøder

der har været med til at værdisætte jord

alene regeringens handlinger så det er et bredt felt hvis vi skal til

jeg tror ikke det er for meget at sige at der er kollisionskurs mellem regeringens politik i forhold til kvælstofreduktionen

dets driftsbetingelser bliver forringede hvor er det lige nøjagtig fødevareministeren

det er jo et spørgsmål om arternes mangfoldighed det er arternes mangfoldighed og dårlige livsvilkår i danmark der skal forbedres

så sandelig også alt hvad der måtte være af

og tudser og salamandre som lever oppe på jorden hvornår er det man gør noget gør danmark noget specifikt eller venter man igen på at eu skal tage initiativer til det her

i grøn vækst er der jo ikke lagt op til en hel masse på

mangel på arternes mangfoldighed jeg tror ikke det er det der

alt for restriktive de var alt for generelle og de tog generelt fat derfor lagde vi dem i udvalg og

indsatsen målrettet og specifik for at få det optimale ud af pengene uden samtidig at handicappe alle arealer de tretten milliard

to tusind og tretten er et udtryk for en øjeblikkelig indsats fra nu af og til og med to tusind og tretten

intenst med hvordan vi kan finde de kombinationer mellem miljøet og landbruget som energileverandør det er noget der ligger regeringen meget på sinde og det vil komme i løbet af kort tid

en dioxinskandale hen over europa en dioxinskandale som har udspring i

er nu også nået til danmark plantedirektoratet mener

importeret mere dioxin til danmark end de to partier som er afsløret kan ministeren love folketinget og forbrugerne at plantedirektoratets vurdering

det pågældende rugeri

foderstoffirma som har leveret dioxinfoderet oplyser at de i årevis har produceret tilsvarende foderstoffer

med de samme restprodukter iblandet

er tilfældet i de to partier der er opdaget da vi i danmark udtager et begrænset antal analyser af foderstoffer som importeres fra tyskland så er mit spørgsmål er ministeren sikker på at dioxinproblemet ikke er langt langt større end det

det er de tyske foderstofleverandørers ansvar at det de producerer og sender ud lever op til de internationale standarder der er på de her områder så den slags garantier kan jeg ikke give jeg kan garantere at vi har reageret på de meldinger vi har fået

ministeren slipper lidt for let omkring spørgsmålet om

mange analyser et af de svar ministeren kunne have givet var

mange flere analyser for at sikre forbrugerne

godt spørge det dioxinholdige restprodukt fra

er ifølge firmaet

og svinefoder og når vi ved at der bliver

fra tyskland direkte til landmændene altså uden om foderstofvirksomhederne er ministeren så ikke noget nervøs for at dioxinproblemet er langt større end beskrevet af plantedirektoratet

samarbejde med de tyske myndigheder det er deres ansvar og vi agerer på alle de meldinger vi får på alle de pile

øvrigt kan jeg oplyse at vi har et åbent samråd i fødevareudvalget her efter

yderligere til bunds i denne sag og hvor jeg selvfølgelig

er et begreb der er udsprunget af en stigende erkendelse af at sygdom og sundhed hos dyr og mennesker er filtret sammen i et skæbnefællesskab på flere områder bliver det mere og mere tydeligt er behov for at læger og dyrlæger arbejder tæt sammen for at styrke sygdomsbekæmpelsen inden for fødevareområdet har man i mange år tilrettelagt kontrollen af produktionen

at undgå overførsel af sundhedsfarlige bakterier og med indførelsen af fra jord til bord princippet

bliver den forebyggende indsats på besætningsniveau sammenkædet med nogle hygiejnetiltag i virksomheder og detailforretninger stigende problemer med overførsel af antibiotikaresistente bakterier har også medvirket til at øge fokus på samspillet mellem dyr og mennesker der er et område hvor sammenhængen mellem dyrs og menneskers sundhed er tydelig det er den direkte smitte fra dyr til mennesker

på det her område som er i vækst udmøntes blandt andet i at der her i februar afholdes den første internationale kongres i melbourne som

forebygge og præsentere den nyeste viden og mit spørgsmål til ministeren er helt enkelt om ministeren agter at sende en repræsentant eller måske selv deltage i den kongres

det forventes jo at klodens befolkningstal i to tusind og halvtreds er

under forholdsvis dårlige hygiejniske forhold i sameksistens med husdyr

vi har fået hurtigere og hurtigere trafikforbindelser på tværs af kontinenterne og sammenholdt med klimaændringerne

jeg anerkender at ministeren og sundhedsministeren har fremlagt

forrige år men mener ministeren at det er tilstrækkeligt med de øgede udfordringer som jeg her skitserer og som jeg hører ministeren anerkende som

kommer hjem med farlige smitsomme bakterier så sent som i går

et møde med kommissær dalli

vi agter at sætte fokus på det her under det danske formandskab i 2012

kan reducere risikoen for at de her bakterier

for at forebygge og styre den her udvikling sammenhængen mellem sygdom og sundhed hos dyr og mennesker for eksempel med den viden der nu indsamles i indsamles i melbourne det er

internationale kongres af denne type

jeg vil meget gerne gøre ministeren sådan rigtig meget opmærksom på den

første af sin slags men jeg vil spørge ministeren om han er indstillet på at samle den viden sammen der måtte blive blive præsenteret på den her kongres i melbourne om fjorten dage

vi sender folk af sted til de forskellige kongresser men vi vil prioritere det her emne i et samarbejde i tiden der kommer og derfor vil det være oplagt

om den videnskabelige udvikling på det her område vi sætter i hvert fald fokus på det

og jeg skal love at være opmærksom på det

vi mødes jo fra tid til anden i politisk sammenhæng med et argument fra især

sige at netop dioxinsagen vel er et meget godt eksempel på at der i hvert fald er andre lande

lever op til den standard som vi må forvente af vores kolleger inden for det europæiske samarbejde ministeren har selv været inde på spørgsmålet om ansvaret

samtidig at rose det initiativ der faktisk er taget i forhold til at udtage prøver af specifikke

produkter som som forbrugerne kan møde i køledisken det synes jeg faktisk er et godt initiativ og vi skal også huske at rose

noget fornuftigt men når vi netop taler om at dette er et tysk ansvar mener jeg samtidig at vi i danmark også bør udvise rettidig omhu

og derfor mener jeg sagtens at vi kan supplere

at fødevaremyndighederne tager en direkte kontakt til de virksomheder i danmark som man ved importerer fødevarer fra

eksempelvis kan være baseret på

de bunker de har og endnu en gang lige få vendt

som kunne være problematiske ved at vende tilbage til deres leverandører jeg håber at ministeren vil være med til

initiativ det kan ikke være særlig ressourcekrævende

sikker på at danske virksomheder også har en interesse i

noget af det som i har arbejdet med der overhovedet kan relateres til nogen af de forbindelser der nu er kortlagt i tyskland så det er sådan vi arbejder i øjeblikket

det konkrete omkring besætningen i

på grund af nogle partier som de uforvarende er kommet til at importere faktisk har været en meget aktiv medspiller

løsningen af problemerne omkring den her konkrete sag

og det er også derfor jeg mener at industrien virksomhederne

naturligt spørgsmål er selvfølgelig også om om ministeren eller ministerens myndigheder

jeg kan ikke svare nøjagtigt på om vi har fuldstændigt overblik over hvor mange der importerer fødevarer fra tyskland umiddelbart er det måske et meget meget stort netværk med den store

det synes jeg er et af de spørgsmål som vi kan få afdækket under samrådet

fuldstændig enig med spørgeren i at vi skal understrege at det er industrien

dem der omsætter de pågældende produkter der til enhver tid

sikre sig at man ikke sælger eller lancerer noget på markedet som ikke overholder de pågældende krav så er det selvfølgelig vores ansvar at gøre alt hvad vi kan for at skabe den yderligere tryghed og kontrollere alle de steder hvor det er muligt

at også de virksomheder der måtte sidde og følge denne debat eller i øvrigt følge sagen i medierne har et naturligt ansvar for selv hvis det er en virksomhed der importerer fra tyskland

direkte opfordring til virksomheder som importerer fødevarer eller foder fra tyskland

varetager den opgave at få vendt bunkerne og se om der eventuelt kunne være nogle problemstillinger i forhold til de konkrete produkter

alle har et ansvar for deres produkter i sådan

er for nogle produkter det eventuelt kunne handle

det første spørgsmål er stilet til finansministeren af herre rasmus prehn

sådan som de konservative

foreslår i nye avisannoncer i en situation hvor der bliver skåret voldsomt ned på velfærden i kommunerne og regeringen vil afskaffe efterlønnen

en af de forkerte ting herre rasmus prehn har i sit spørgsmål nemlig at der bliver skåret ned på de offentlige ydelser de offentlige ydelser

de offentlige udgifter er på et historisk

mange mange milliarder kroner mere end de var i to tusind og et og de har aldrig udgjort en større andel af den samlede danske produktion end de gør i dag så

initiativ vi har taget vedrørende efterlønnen er det jo en simpel prioritering vi har foretaget

kommer vi bedst videre og klarer de udfordringer vi har

mennesker for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller gør vi det ved at bruge de penge

konsolidere økonomien og jeg kan sige at de gevinster vi får ved at reformere efterlønnen

kæmpestore helsidesannonce fra det konservative folkeparti hvor man jo

skulle have lavere skatter det er en målsætning for os

de konservative slog på tromme for at afskaffe efterlønnen da sagde finansministeren

sagde statsministeren gang på gang

lavet en aftale om efterlønnen med os overholder vi den så vil vi ikke afskaffe den men da de konservative havde slået på tromme for at afskaffe den længe nok ja så gik

fjerner efterlønnen for nedslidte lønmodtagere på arbejdsmarkedet som virkelig har brug for den her efterløn

pengene til at give skattelettelser

en kommunaløkonomisk konference og der må vi jo bare sige at det vi fik at vide dér var at der hele vejen rundt bliver skåret

ringere normering i børneinstitutionerne der er flere kommuner

ellers skulle være den bedste i verden og der er op til flere kommuner der nu kun har rengøring en gang om måneden

efterlønnen bliver fjernet og at pengene så skal bruges til at

kan de konservative igen få ret her og presse

det er sådan at kommunerne i to tusind og elleve har flere penge til rådighed end de havde i to tusind og ti de havde flere penge i to tusind og ti end de havde i to tusind og ni de havde flere penge i to tusind og ni end de havde i to tusind og otte og sådan kunne man blive ved så det er en myte som

prøver at sprede om at der bliver skåret ned i kommunerne

der er sagen og det har vi jo diskuteret flere gange

rasmus prehns hjemby aalborg aalborg kommune ikke er i stand til at styre udgifterne og overskrider budgetterne ja så må

private husholdning hvis indtægter og udgifter ikke

eller andet tidspunkt bringe overensstemmelse mellem indtægter og udgifter det gælder for

det gælder for mig det gælder for aalborg kommune og det gælder for danmark men det betyder ikke at aalborg kommune ikke har flere penge til rådighed

ikke er givet ufinansierede skattelettelser i denne regerings tid og det agter vi heller ikke at give fremover

ikke bekræfte at det er sådan at per elev i folkeskolens normalundervisning er der færre penge i dag end der var for år tilbage

de aftaler vi indgår med kommunerne bliver overholdt og der har vi sikret at udgifterne er på et historisk højt niveau udgifterne på kernevelfærdsområderne er

kroner højere end de var i to tusind og et hvor den her regering kom til det viser jo med al ønskelig tydelighed hvor meget vi har prioriteret de kerneydelser så er det jo sådan at kommunerne prioriterer forskelligt der er nogle kommuner der bruger næsten ethundredetusind kroner per folkeskoleelev om året

der er nogle kommuner der har prioriteret at have nitten administrative medarbejdere per tusind indbyggere og andre kommuner der har elleve administrative medarbejdere per tusind indbyggere og det ligger jo helt inden for den kommunale prioritering det jeg er stolt over det

er at vi har kunnet skærme kommunerne mod den her krise og

spørgsmål er der eller er der ikke kommet færre penge per elev på normalområdet i år end der

når regeringen lover en folkeskole i verdensklasse kan det så virkelig hænge sammen at man bruger mindre på normalområdet end man gjorde tidligere samtidig med at man siger vi skal spare vi skal afskaffe efterlønnen men der skal være råd til skattelettelser

lad os få svaret på om der er blevet færre eller

rasmus prehn måske vide hvordan det fungerer med kommunernes økonomi og med budgetlægningen nemlig at der er kommunalt selvstyre til at foretage prioriteringer inden for forskellige områder det er ikke

bruger nogle næsten ethundredetusind kroner per folkeskoleelev andre bruger under halvtredstusind

en lokal prioritering det må da være herre rasmus prehns socialistiske hjerte der mener at det skal være staten

den opfattelse jeg har er

kommunerne får de penge til rådighed som vi aftaler og i juni måned lavede vi en aftale med kommunerne de lagde deres budgetter frem vi lagde budgetterne sammen og så sagde vi så mange penge skal staten komme med det er den forpligtelse vi har og det er den vare

arbejdet siden han gik ud af skolen og betalt ind til efterlønnen i årevis nu med et slag kan se frem til at skulle slide fem år mere på arbejdsmarkedet set i lyset af

statsministeren i spidsen gang på gang har garanteret

prioritere vores ressourcer i det danske samfund sådan at vi bruger mange milliarder kroner på at bede raske mennesker om at trække sig ud af arbejdsmarkedet når vi ved at den største udfordring det danske samfund står over for er at vi bliver flere ældre og at der bliver færre unge der kommer ind på arbejdsmarkedet det er rent faktisk sådan at for hver fem der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet kommer der fire

at vi gerne vil prioritere på den måde at vi

efterlønsordningen for derved at sikre ressourcer til det danske samfund jeg er udmærket klar over at herre rasmus prehn går ind for et modsat synspunkt og konsekvenserne af det fik vi jo demonstreret forleden dag hvor herre ole sohn fra sf kunne fortælle at

og dagpengemodtagere når

som har slidt siden han gik ud af skolen at han skal blive længere på arbejdsmarkedet

vente tilsvarende længe med at gå på

gå på folkepension som ni og tres årig er man mellem en og tredive og fem og tredive år skal man være halvfjerds år er man mellem seks og tyve og tredive år skal man være halvfjerds år er man mellem en og tyve og fem og tyve år skal man være en og halvfjerds år er man nyfødt i dag skal

før man kan gå på folkepension

når man har et fysisk hårdt arbejde

så skal være i så høj en alder

er intentionen er jo ikke at konsolidere samfundets økonomi men det er som vi kan se af de konservatives annonce

give skattelettelser til de rigeste er det virkelig en rimelig fornuftig og fair fordelingspolitik at man siger til den nedslidte

du skal blive på arbejdsmarkedet til du er otte og tres til du

tre og halvfjerds år inden du kan trække dig tilbage for vi skal lige bruge de her penge

nedslidte ingen i det her samfund vil forlange at nedslidte mennesker skal arbejde og derfor har vi jo også tydeligt tilkendegivet

når man er kommet over en vis alder eller et vist antal år før man kommer på folkepension

må se på nogle smidige procedurer for hvordan vi kan behandle de sager det ligger helt klart at der vil komme en sådan ordning det der er afgørende er jo om man er nedslidt eller om man stadig kan arbejde jeg vil gerne erindre om at forudsætningen for at få efterløn er at man står til rådighed for arbejdsmarkedet det er den erklæring man skal underskrive

og rørig og står til rådighed for arbejdsmarkedet men der vil være en gruppe vi skal se på og det har vi jo klart tilkendegivet at vi gør så synes jeg at herre rasmus prehn har en meget meget dårlig sag

er medlem af en a kasse og dermed af efterlønsordningen

rasmus prehns hjerte bløder for dem der er medlem af en a kasse jeg tror to

er med i efterlønsordningen

for dem der er medlem af en a kasse og det synes jeg er uretfærdigt jeg synes at de ordninger vi laver skal gælde for

uanset om de er medlem af en a kasse eller ikke er medlem af en

eller ikke er med i en a kasse men når vi fra samfundets side har givet håndslag på

man hver eneste måned indbetaler af sine sparepenge til en efterlønsordning i troen på at der er en regering man kan regne med

vil give skattelettelser

garanteret danskerne at man ikke ville røre ved efterlønnen det stod fuldstændig urokkeligt fast

det løfte så blevet svigtet

løftet om at pengene fra

rigtig rigtig godt med

rasmus prehns strålende partifælle der i

i valgkampen for så straks at bryde løftet og ændre

det har vi simpelt hen lært så meget af så vi gerne vil

aftale efter næste valg

jo en helt anden måde at gribe det an på end den måde herre rasmus prehns parti har for vane

at ministerens bud på en ny medicintilskudsordning hvor tilskuddet følger patienten frem for præparatet

at patienter patientforeninger og lægemiddelindustrien gennem længere tid har kritiseret den nuværende model for tilskudsomlægninger

i forbindelse med lægemiddelstyrelsens revurderingsproces en ny tilskudsmodel skal sigte på at borgere som ønsker det får mulighed for at fortsætte med den vante medicin og tage et tilskud med sig sådan at de altså får mulighed for at sige jeg vil ikke have den billigste medicin jeg vil

den virkning at tilskuddet til den billigste så følger med

man for de samme penge kan give borgeren en valgfrihed så pengene følger borgeren

jeg ved ikke hvad spørgeren mener måske vil spørgeren have en model hvor hvor borgeren får fuldt tilskud uanset

det kan jeg i så fald jo ikke acceptere

vil ikke være rimeligt det er ikke holdbart

har siden to tusind og fem indbragt en årlig besparelse på over tre hundrede million kr

de besparelser skal vi grundlæggende holde fast i men der er altså borgere som ikke vil skifte medicin og hvis vi for rimelig få penge kan give dem en valgmulighed så de tager tilskuddet fra den billigste med over

vi skal gøre det det er en kombination af økonomisk ansvarlighed og frihed

tager fordi de for eksempel har en kronisk sygdom er jo medicin som man har brugt meget lang tid på at finde frem til er den rigtige i forhold til styrken i forhold til behandlingen i forhold til for eksempel at være smertefri hvis man er kronisk smertepatient i forhold til at der måske er færrest mulige bivirkninger

nogle af de lægemidler man så efter to tre år er kommet frem til og er tryg ved er for eksempel et dyrt præparat der kan være fem

ti gange dyrere end det som lægemiddelstyrelsen nu vil komme frem til at vurdere er det billigste på markedet

mister man tilskuddet på grund af lægemiddelstyrelsens vurdering er ministeren så enig i at det ministeren nu foreslår hvor man så måske til et præparat der koster tusind kr kan ende med at få et tilskud på mellem halvtreds og firs kr fordi det baserer sig på et præparat der kun koster hundrede kr stadig væk

en øget brugerbetaling på den medicin man er tryg ved

ved det dyrere præparat selv om der er et billigere som er lige så godt

tankegang skal

men det er klart at man kan have det synspunkt og det er måske det synspunkt spørgeren har at der skal kunne vælges fuldstændig frit og vælges det dyreste præparat også selv om sagkundskaben siger

det synspunkt kan man have og det giver selvfølgelig yderligere frihed for borgerne men er spørgeren helt sikker på at det er det hun går ind for så skal spørgeren i hvert fald forberede

fuldstændig frit valg men der må jo være noget galt med systemet siden ministeren føler sig

fordi ministeren anerkender den kritik som er kommet fra patienter og patientforeninger der har været i deputation i sundhedsudvalget for eksempel patienter med kroniske smerter der har fortalt om at de har brugt mange år på at finde det rigtige præparat til lige netop den type smerter de har

at den medicin vil der ikke længere være tilskud til den medicin kan de ikke længere få tilskud til nej de skal tvinges over på et præparat som ikke var godt for dem for to år siden og derfor nok heller ikke er det i dag

kan få tilskud på måske halvtreds kroner til et præparat der tusind kroner i virkeligheden er det jo en faglig diskussion som også handler om hvilke kriterier lægemiddelstyrelsen kigger på

og jeg er enige om at hvis der er to præparater

er der sund fornuft i at man kun giver tilskud til det billigste så er det jeg føjer til jamen er der nu en patient der af en eller anden grund absolut hellere vil beholde det præparat som er lidt dyrere

man skal ændre det princip

er der jo hele tiden en diskussion om hvorvidt

analyser ligger til grund for ministerens udmelding om at ville ændre medicintilskudssystemet hvilke tilbundsgående analyser ligger der i ministeriet som har ligget til grund for denne udmelding for det andet vil jeg gerne høre vil velbehandlede patienter som har brugt lang tid i samarbejde med deres

at finde frem til det rigtige præparat uanset om det måtte

kunne have sikkerhed for

de præparater de er på nu og er trygge ved og er velbehandlede

ikke bliver tvunget over på andre lægemidler med forøget brugerbetaling til følge

hvis de måtte kræve at få lov til at blive på det velbehandlende præparat de er

medicinområdet på sygehusene hvor man laver

kan beholde tilskuddet til det præparat de tager

billigere præparater på

går ind for når tingene udvikler sig og der kommer nye lægemidler når patenter udløber og det er muligt at klare den samme sygdom med et billigere lægemiddel og dermed et lavere tilskud tror jeg altså også

indhøste den gevinst ellers bliver der jo tale om overbetaling i hidtil uset omfang

anvender den sunde fornuft

til indenrigs og sundhedsministeren og er også stillet af fru sophie hæstorp andersen

og de er også sundere i længere og længere tid

var middellevetiden for mænd

kortere end den er i dag

år kortere for kvinder nutidens tres årige mænd

kan forvente at have omtrent lige så mange år tilbage af deres liv som en fem og halvtreds årig mand

og halvfjerds og en tres årig kvinde kan i dag forvente at have lige så mange år tilbage som en syv og halvtreds årig

og det er ikke bare længere levetid vi snakker om ældre i dag er også sundere og friskere end tidligere generationers ældre i to tusind og fem kunne en tres årig mand forvente at leve tre år længere uden funktionsbegrænsninger sammenlignet med en tres årig mand i nitten syv og firs det tilsvarende tal for kvinder er to

efterlønsmodtageres helbredstilstand i forhold til erhvervsaktive i samme aldersgruppe har været genstand for mange analyser blandt andet kan nævnes analyser udarbejdet af foa i to tusind og fire

i to tusind og fem og af forsikring pension i to tusind og ni selv om analyserne måler helbredstilstanden på lidt forskellige måder tegner der sig et nogenlunde samstemmende billede af at efterlønsmodtageres helbred

næsten er på niveau

var et fuldstændig eller hovedsagelig frivilligt valg og samtidig vurderede kun fire procent af foas medlemmer på efterløn deres helbred til at være dårligt eller meget dårligt tre ud af fire efterlønsmodtagere fra foa mente at de ville være i ordinær fuldtids eller deltidsbeskæftigelse

bemærkelsesværdigt rapporten fra de økonomiske vismænd

og fem viste endvidere at forskellige helbredsindikatorer tyder på at efterlønsmodtagere som gruppe har et næsten lige så godt helbred som de erhvervsaktive i aldersgruppen tres til fire og tres og den viste at kun en lidt større andel af efterlønnere sammenlignet med de erhvervsaktive havde flere end ti årlige lægebesøg og at en lidt større andel af efterlønnere havde modtaget sygedagpenge mens de var mellem seks og halvtreds og ni og halvtreds år sammenlignet med de erhvervsaktive alle disse forskellige oplysninger kan man lægge ved siden af hinanden

at sammenligne dem der er på efterløn med dem der er jævnaldrende på arbejdsmarkedet faktisk ikke nødvendigvis giver mening man skal hellere kigge på dem som er på arbejdsmarkedet

efterløn og

dream registeret at folk der er

efterløn er mere syge end andre

tres årige efterlønnere jo lever to år kortere end jævnaldrende

er ministeren derfor enig i at når statsministeren i sin nytårstale sagde

fleste efterlønnere hverken er mere eller mindre syge end deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet så var det ikke rigtigt for grunden til at folk

et bedre helbred ved at gå på efterløn for eksempel

skolelæreren med et hårdt psykisk arbejde ikke længere presset af elever larm eller lignende arbejdsmanden som

et hårdt fysisk arbejde er ikke længere tvunget til at lave det fysiske arbejde

rengøringskvinden har ikke længere ondt i ryggen fordi hun ikke længere skal rengøre efter at hun er gået på efterløn

inden de går på efterløn end nødvendigvis at måle dem efter at de er gået på efterløn

sluttede med nemlig at disse undersøgelser og analyser

man skal lægge dem ved siden af hinanden

efterløn når man siger at efterlønnere lever kortere end andre så skal man jo sammenligne dem med dem i helt samme situation

at dokumentere at livet afkortes af

medierne en righoldighed af arbejdsmarkedsforskere med alle mulige meninger og de bliver jo nu spurgt som eksperter selv om nogle af dem ikke

så får vi deres uforgribelige mening at

debat om det det vigtigste er at tre ud af fire af foa’s efterlønsmodtagere ville

efterlønsordning det er sådan set nok

og det synes jeg er et solidt

arbejdsmarkedet hvis ikke de var blevet presset ud af det nu har jeg selv en mor der var formand for medieforbundet da tv byen flyttede til dr byen der var mange mennesker der skulle fyres dengang

på arbejdsmarkedet og presser dem til at gå på efterløn på trods af at de måtte have et ønske om det modsatte

laver en bedre arbejdssituation for de mennesker

arbejdspladser nok til mennesker at der er nogle ordentlige seniorordninger for folk der gør at de har lyst til at blive

at man forebygger nedslidning og sikrer et ordentlig arbejdsmiljø

skal kunne lave lige så meget hårdt fysisk arbejde som en på femogtyvende der

ministeren eller jeg som sundhedsordfører

at i efterlønsforliget i to tusind og seks at både efterlønsalderen og pensionsalderen vil stige således at en rengøringskvinde eller en social og sundhedsassistent der i dag er tre og fyrre år i fremtiden først vil kunne gå på efterløn

er tre og tres år eller på pension når

stigning i efterlønsalderen om lang tid

kan jo slet ikke følge med den stigning i levealderen og den stigning i antallet af sunde leveår

danskerne

dokumenterede med mine første tal der er en langt større stigning i levealderen

er jo derfor regeringen

synes jeg egentlig er et interessant udgangspunkt for en diskussion for der er jo ingen tvivl om at der er nogle der har følt sig presset

hvad skyldes det så det skyldes at vi har nogle forkerte forventninger til hvornår det er tiden

tres en og tres to og tres år det er den forventning der rammer nogle og fører til at

vi skal have løftet adskillige år så man ikke bliver udsat for det pres når man så får den løftet og får en større arbejdsstyrke siger al erfaring

arbejdsgiverne der siger til lønmodtagerne

på efterløn som tres årig eller to og tres årig

det passer os bedre ikke at skulle give dig løn mens du er senior vi har brug for en hurtig produktion her

forventer vi at du går på efterløn det er det mange folk oplever

det er de mennesker som føler at de er nedslidte som vi dokumenteret kan se går oftere til lægen som vi dokumenteret kan se har flere sygedage på deres arbejde fordi de er nedslidte og som så får det bedre fordi de faktisk går på efterløn

regeringen med sit forslag om at afskaffe efterlønnen i fremtiden jo vil ramme fordi de mennesker i fremtiden ikke vil have et alternativ medmindre de går hen og bliver så syge at de kan få en førtidspension

man kan få tilkendt det er de mennesker regeringen rammer med sit forslag om at fjerne efterlønnen et forslag der kommer efter man har indgået et forlig i to tusind og seks og således er et løftebrud

danskerne og de mange mennesker på arbejdsmarkedet der slider

på grund af de forventninger som vi efter min mening skal ændre

kun forventninger hos arbejdsgiverne det er jo også forventninger der præger lønmodtagerne og som gør at de bøjer sig

den snak om sygelighed som altså

måde klientgør og sygeliggør en meget stor befolkningsgruppe når tre fjerdedele af foa’s efterlønsmodtagere siger at de ville have fortsat deres beskæftigelse hvis efterlønsordningen ikke

vi skal tage dem på ordet og sige ja nu vil vi have et samfund

arbejder lidt længere vi har deres egne ord for at det kunne de godt det er det der så hjælper til med at finansiere velfærd for dem der er syge velfærd for

hermed er spørgsmålet sluttet det næste spørgsmål spørgsmål fem er til undervisningsministeren af

ministeren at det er hensigtsmæssigt at flere skoler i vejle kommune som led i besparelser er nødt til at fravige princippet om at der skal være en lærer per klasse og at der for eksempel til tre klasser kun er to lærere til at varetage undervisningen

og dermed også kan vælge den bedste løsning for skolen og for

klasser efter folkeskoleloven kan undervisning på nogle nærmere angivne betingelser

i hovedparten af tiden skal man dog undervises i egen klasse

altså i op til halvdelen af tiden

undervisning af elever fra mere end en klasse

projektarbejde og lignende hvis en lærer på baggrund af en anden lærers fravær holder øje med eleverne i naboklassen men altså ikke underviser

som vi har i dag i hvert fald er tilstrækkelig snævre til at

er vi jo i regeringen optaget af i vores folkeskoleudspil

ikke en skole hvor man får færre ressourcer

men tværtimod måske kunne lave en skole der var så spændende at man kunne få mere

at tilrettelægge undervisningen og det gør de også

ude i kommunerne men deres økonomi er jo presset for tiden

men det jeg egentlig gerne ville med det spørgsmål var

undervisningsministerens holdning til om det er acceptabelt og

sådan at man har tre klasser men

fordi kommunerne skal spare

fuldstændig rigtigt at man kan forestille sig at der

to lærere men de kan kun varetage undervisningen for to klasser og så

folkeskoleloven at det var ok

det kunne egentlig rart lige at få ministerens holdning til om det er et grundlæggende princip

at det er det der ligger i frihed og faglighed at man skal kunne tilrettelægge undervisningen på den måde hele året

at det foregår på den måde at en lærer ligesom ud af den ene øjenkrog holder lidt øje med klassen inde

den går på at man af pædagogiske grunde opdeler sin skole anderledes

tilbud til unge mennesker i udskolingen og for at sige det rent ud vil vi også gerne afsætte penge til en seks klokketimers

indskolingen netop for at sikre at der er mere tid imellem elever og lærere så min ambition går

set i den modsatte retning af at eleverne

to tusind og ni som er de seneste regnskabstal jo så

baseret på at forbedret ude i skolen

specialundervisningen er steget og dermed er kommet færre ressourcer til normalundervisningen jeg ved godt at ministeren

rapporten er lavet på så jeg vil egentlig bare lade det være som en bemærkning men jeg

sige at undervisningsministeren

tilføres nogle flere ressourcer til normalundervisningen fra specialundervisningen så normalundervisningen

jeg synes at kæden hopper lidt af for mig er

at lærerne har mere tid sammen med eleverne det her eksempel fra vejle er ikke et tænkt eksempel det er et rigtigt eksempel jeg har talt med skoleledere

der viser at landsgennemsnittet for lærere er at de arbejder

otte og tredive procent af deres timer som katedertimer i vejle var

set det sfs ordfører på det

spørgsmål faktisk efterspørger

i hvert fald fri for at de der kommuner

opfattelse ikke er så tillidsvækkende driver folkeskolen som de nu vil det

det der til gengæld er vores politiske opfattelse i regeringen er

at når vi har en af verdens dyreste folkeskoler

og jeg tror vi alle sammen kan blive enige om at vores unger også er i verdensklasse

bare nødt til at lave et paradigmeskift fra at vi gør alting op i minutter og vi gør alting op i skemaer og vi gør alting op i stive regler

brug for at nytænke folkeskolen

der også er rigtig meget virkelyst i organisationerne til at skabe en ny folkeskole

den nye folkeskole jeg ser for mig ikke består i at eleverne sidder alene

at eleverne kan lære mere

folkeskolen inde fra christiansborg overhovedet ikke

min uro er at jeg

ganske kort tid faktisk vender tilbage til min lærergerning

ikke har råd til bare at lade stå til men jeg synes bare det er opsigtsvækkende

og alligevel siger undervisningsministeren det er

er og det synes jeg at undervisningsministeren skal forholde sig til

jo trække sagen ned i folketingssalen og få lovgivet om hvad der er ulovligt

kender derfor ikke eksemplerne fra andet end fra spørgsmål

jeg fremlægger et ambitiøst folkeskoleudspil på regeringens vegne

er vores mål netop at vi frigør ressourcer til undervisning jeg synes der er kommet mange ting ind i folkeskolen som vi kan drøfte

at vi får bremset væksten i udgifterne

men fordi jeg mener det er

og være en del af et fællesskab der hvor de bor alene af den grund bør vi samles

at

dansklærer eller musiklærer ude i den

barn der går på skole i en storby måske har brug for indimellem at

jeg synes nemlig at det er centralt at vi også bruger børns forskellige evner til at lære forskelligt

i regeringens folkeskoleudspil jeg er særlig glad for og det er blandt andet

den seks klokketimers indskolingsdag fra og med nul klasse

til at kunne lave også sådanne

ting i skolen så jo jeg synes det er

det er jo ikke noget vi har lovgivet om og derfor er det

ligesom jeg også kan se ottende niende klasserne for mig

måske en udskoling der ser noget anderledes ud afhængig af om man er mette eller hans eller søren eller christian

at lære på er forskellig og den måde hvorpå vi kan fastholde deres

nogle steder er man jo meget oplevelsesrige i familierne i

er nogle familier der har bedre vilkår for det end andre så har vi desværre skoler som er placeret i områder

der enormt mange skoler der er kommet så langt i spareprocessen nu

de skulle jo også spare sidste år at de ikke længere kan tilbyde hverken i det her skoleår eller i næste skoleår at der for eksempel er ekskursioner en ting som jeg jo er rigtig glad for at undervisningsministeren siger er

var det da først at alle lærerne ville begynde at skrige og alt muligt

fald godt kunne tænke mig at der var nogle svar

ministeriet

kreeret et faghæfte for elevernes alsidige udvikling og der står der lige nøjagtig nogle af de ting som undervisningsministeren nævnte nu der står at en alsidig udvikling skal sikres gennem at eleverne har lyst til at lære mere at elevernes mulighed for at lære på forskellige måder bliver udviklet

mulighed for at lære sammen med andre

ikke har råd til at lave ekskursioner for eleverne

der spurgte mig om hvordan det kunne være at en folkeskolelærer havde opgjort hvor meget tid han eller hun

på alle mulige andre gøremål end at undervise i løbet af en uge det var så meget overvældende og

eleverne end den kommune som

som rent faktisk tager på ekskursioner

er bragt i armod så vi ikke har råd til at undervise mere

en lokal prioritering og vi bruger altså massive ressourcer i

får flere elever tilbage i normalklassen så vi også kan bruge nogle flere ressourcer til de mange elever

egentlig også er det spørgeren faktisk

udsætter folkeskolen for massive nedskæringer

vi kan sagtens blive enige om at det handler om lokal prioritering

at

passe at en ekskursion er særlig dyr

københavn er gratis at rejse

ikke i provinsen i fredericia kan jeg sige er det

ikke har almindelig svømmeundervisning hvilket

have ekskursioner for det er det ikke det er rigtig dyrt for skolerne

påpeger er at man bruger mange lærerressourcer

ting jeg er åben over for at drøfte i forligskredsen og også meget gerne hernede det er ikke sådan for at udelukke nogen hvordan vi kan

tillægger størst betydning i skolen

alt muligt andet også men er faktisk ekskursioner som ikke er så specielt bekostelige

køre meget med bus der eller i en svømmehal så koster det men hvis man for

naturen og understøtte sin matematikundervisning eller understøtte

indimellem får en

men det skal nu ikke gå ud over folkeskolen hvad jeg er begejstret for jeg siger bare at det er væsentligt at vi hele tiden er åbne over

den præmis at der er sparet sparet

vision om at eleverne skal have gode oplevelser i skolen

penge på vores folkeskole det har undervisningsministeren fuldstændig ret i

store samlede masse der hedder lærernes arbejdstid

skal tilrettelægge folkeskolen

tilrettelægge lærernes arbejdstider så

er for nogle ting lærerne så ikke skal lave for at få

i folketingssalen om hvilken opgave

skolerne også lige skal tage sig af som ikke er et godt formål det er altid gode formål det er

da de besluttede det derfor synes jeg det skal bero

men det jeg også kan se er at med de regler vi har

er sådan at der er meget meget stor forskel på hvor meget undervisningstid

hvis man gjorde som man gør i de bedste fem kommuner forstået som de kommuner der leverer mest undervisning fra deres læreres side

blandt andet at lave noget ekstraordinært med børnene herunder også meget gerne

hvad er ministerens holdning til at university college nordjylland nu må opgive at investere i opførelsen af et tiltrængt nybyggeri som følge af at finansloven for to tusind og elleve har ændret de økonomiske forudsætninger for uddannelsesinstitutionerne

er presset derfor har regeringen jo besluttet flere ting blandt andet at lave en genopretningsplan som betyder

massiv gæld som så skal betales af de unge i fremtiden

undervisningsområdet også sin

vi gjorde i to tusind og ti så har vi i

man kan betegne som en ekspansiv finanspolitik idet vi har boostet anlægsudgifterne

at gøre det for at holde blandt andet byggeriet i gang og for at

man oplever også i det

på den rådgivning jeg har modtaget om hvorvidt det kunne bære

og også lige anføre at de tal som der opereres med

opererer med en alt andet lige situation vi forventer øget aktivitet og derudover er vi heller ikke helt sikre på at vi er

jeg meget gerne invitere ministeren rundt på nogle virksomheder hvor vi

jeg står her og så se lidt på

af et byggeri som det her som indgår i en større plan

nordjyllands hovedstad aalborg hvor man satser meget bevidst på uddannelse der synes jeg jo at det er uheldigt

som har en bevidst strategi om at skabe vækst

vi nu kommer derfra at

usikkerhed som det her er med til at skabe hvordan vil ministeren

at de begynder at være vækstorienterede igen

initiativer som peger fremad for

stabilitet i tingene regningen

senest har statsministeren jo

at man har været igennem det at man har set hvad der

ligger fra nordjylland blandt andet også er begrundet i at der er en skrænt efter to tusind og tolv fordi globaliseringsmidlerne

men det udestår stadig væk at kompensere

tilvejebringe ressourcer

at ministeren går hjem og læser de oplæg vi

i uddannelsessektoren og

bliver specificeret hvordan vi vil

det vi så har lært

et område som nordjylland der er hårdt ramt af krisen

sad med de her tykke nationaløkonomibøger at der er nogle dynamiske effekter i lige præcis at satse på

investere i nedgangstider

nemlig stoppe også ifølge de tykke bøger som

situationen jo den i hele to tusind og ni hver gang vi lagde en plan frem hver gang vi lavede en bankpakke hver eneste gang vi lavede en investering i byggeriet

vi lavede for at stimulere dansk

at sige seks og tredive milliard kroner oveni seks og tredive milliard kroner oveni og og man fortsætter såmænd også

udfordringen er

samfund og hvis vi ikke får bremset det knækker vi dansk byggeri og hvis der skabes tvivl om dansk økonomi stiger renten

hvorvidt man gennemfører et byggeri eller ej i nordjylland er naturlig

bestyrelsens beslutning ikke min

det skyldes den usikkerhed der er kommet omkring finansieringen

som er skabt af regeringen så det er jo regeringen der sætter det her byggeri i stå det vil jeg gerne lige have at ministeren bekræfter

hvad opfattelsen er i de to partier det er vel ikke sådan at man i s

overhovedet ikke har været under indflydelse af den internationale krise

i nordjylland at lave et stort flot byggeri på baggrund af at vk regeringen

i mange år ergo havde man jo tiltro til regeringen så vælter verdensøkonomien vi tager bestik af den og reducerer

tage hånd om fremtidens velfærd så er det klart

også giver en usikkerhed i de private virksomheder

i dag i høj grad er styret ved at de får en indtægt per elev men den indtægt er faldende i øjeblikket simpelt hen alene af den grund at vi skal finansiere at der også kommer flere

ændrede økonomiske forudsætninger som følger af finansloven for 2011

et stort byggeri i roskilde hvor man udbygger

kigge på at udgifterne ikke stiger

tilbøjelighed til at gennemføre i

faldet fra seks

bliver offentliggjort her i to tusind

havde set komme bare for et år siden

som vi har søgt at skabe er jo også tilvejebragt ved at vi har betalt regningen

noget som s og sf helt har til gode

spurgt diverse økonomer om hvilken regering

jo helt klart at der bliver peget på en og det er nyrupregeringen

det er jo netop fordi man under nyrupregeringen så en bevidst vækstpolitik man så en bevidst politik hvor man havde arbejdsmarkedspolitikken som en meget vigtig

makroøkonomi frem for som ministeren gør i dag

om mikroøkonomi hvor man ser danmark som en lille forretning der skal drives som en kiosk

af krisen skal vi være klar til fremtiden lige præcis

at vi ikke får lavet de byggerier i den her tid vi er

skal videre efter

skal have tunet kan man sige vores produktionsapparat så vi virkelig kan køre en hundrede og tyve

i gode tider

bare at henvise til finanskrisen som vi udmærket

få lavet de investeringer som er nødvendige blandt andet i uddannelsessektoren så er nu vi skal

det er det som finansloven får sat en stopper for mit konkrete spørgsmål er nu

slet ikke nogen overvejelser om de indtægter man mister ved

statens regnskab som jo godkendes i i finansudvalget og situationen er

på langtidsholdbarheden som vi tager hånd om dér har

glimrende statsminister med en udmærket regering

del af politikken retorikken er blevet langt stærkere

tilråb fra salen og det finder jeg ret generende under

skidt med at vi er blevet fattigere vi skal bare optage ny gæld og nye skatter og afgifter på danske arbejdspladser

ikke bliver investeret i byggeri i to tusind og elleve

tolv som følge af de besparelser der ligger på uddannelsessektoren det jeg gerne vil

ud og fortælle de bygningshåndværkere som er nødt til at gå arbejdsløse på grund af at man ikke gennemfører de her byggerier

til nogen ændringer i forhold til det med at bygge

ikke samlet set lavet besparelser på min ministerressort for to tusind og elleve faktum er at i to tusind og elleve

på uddannelse i undervisningsministeriets regi end nogen sinde

vidensamfund til fremtiden det er den eneste grund til det

er der tale om reelle besparelser på uddannelsessektoren

ikke noget svar på hvad vi skal sige til de bygningshåndværkere i det her tilfælde i

i arbejde men skal bruge tiden på

får tiden til at gå med det er et konkret eksempel

vi ikke udnytter at vi har ledige bygningshåndværkere i øjeblikket til at få lavet nye fantastiske skoler som på sigt både energimæssigt og uddannelsesmæssigt

da jeg jo selv var ordfører på finansområdet

og hans parti og sf og andre sagde

at overbelåne det samfund sådan som s og sf

det giver masser af byggelyst at man har en lav rente det er sådan set en af de mest afgørende faktorer for at der

er sket helt imod aftalen var rent faktisk at i det år hvor vi ikke brugte aktivitetspengene

til at skabe udvikling fint med det fred være med det det gik regeringen med til og det gjorde vi men nu

og tolv hvor der stadig væk er globaliseringspenge er de utilstrækkelige til at betale

til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside